ressortansvaret for it drift vedrørende danmarks meteorologiske instituts administrative systemer overføres fra energi forsynings og klimaministeren til ministeren for offentlig innovation meddelelsen vil fremgå af folketingstidende DK i dag er der følgende anmeldelser claus kvist hansen mfl beslutningsforslag nummer b fem og halvtreds

kan kommenteres og at det også vil være tilladt at kommentere lovforslagene om udgiftslofter l to og l tredje finansministeren har meddelt mig at han ønsker at tage ændringsforslag nummer seks og tres en hundrede og fjorten en hundrede og femten to hundrede og sytten to hundrede og nitten tre hundrede og otte tre hundrede og ni fire hundrede og syv og tres fire hundrede og otte og tres fire hundrede og syv og firs fem hundrede og fire og tyve til

syv fem hundrede og ni og tyve til

fem hundrede og fem og fyrre og fem hundrede og seks og fyrre tilbage er der nogen der ønsker at optage disse ændringsforslag da det ikke er tilfældet er ændringsforslagene bortfaldet

kaotisk forløb hvor regeringen indtil den sidste uge ikke vidste om hele regeringen selv ville stemme for deres egen finanslov det har været som at følge med i en dårlig julekalender som ikke tåler genudsendelse det minder mig faktisk på mange måder om den julekalender som dr viste da jeg var ti år gammel den havde et officielt navn

og grønne skove

vidste jo godt hvad den i virkeligheden skulle hedde

kaldte den slet og ret for hullet i jorden men selv den julekalender var bedre end det regeringen har udsat danskerne for forhandlingsforløbet har båret præg af at regeringen konstant har haft

fokus andre steder end på danskernes fælles velfærdsbudget og de udfordringer vi står over for man havde muligheden for at sikre trygheden og velfærden det har man forsømt man kunne have brugt den her finanslov til at sikre mere opkvalificering og uddannelse det har man forsømt december er jo en måned hvor mange danskere har travlt med juleforberedelser når de kommer hjem fra arbejde eller fra skole

føle at man skal skynde sig lidt ekstra for at

desværre vil denne finanslov nok også betyde at mange danskere i fremtiden vil møde flere velfærdsmedarbejdere der må skynde sig lidt ekstra at tiden til at snakke med en sygeplejerske bliver lidt kortere eller at flere børn skal deles om pædagogens opmærksomhed for vi ved at allerede næste år har tredivetusind flere medborgere over halvfjerds år det er et udtryk for at vi har en befolkning der heldigvis lever længe og har flere gode år men når regeringen ikke vil lade pengene til velfærd følge med

udviklingen i antallet af ældre så strammer skruen mere for alle socialdemokratiet vil løse de udfordringer som danskerne oplever og som vores økonomi står i det kræver at vi investerer i fundamentet i den danske model vores fælles velfærdssamfund det er socialdemokratiets førsteprioritet samtidig

sikre vækst og arbejdspladser vi skal sikre os at vi uddanner flere dygtige håndværkere og faglærte fordi ordrebøgerne allerede nu er ved at blive fyldte og fordi virksomhederne i fremtiden skal have den arbejdskraft som de efterspørger vi har i socialdemokratiet sagt det undervejs i hele efteråret lad os nu tage tingene i den rigtige rækkefølge lad os bruge det økonomiske råderum

alle danskere er med til at bidrage til til de vigtigste ting og ser man på valgresultatet fra kommunalvalget

jeg vist godt konstatere at danskerne også er enige med os vi kunne sørge sørge for at der er penge til skoler og sygehuse og ældrepleje vi kunne investere i velfærd og skabe endnu flere rammer for flere danske arbejdspladser vi kunne lave det uddannelsesløft som danmark har så meget brug for den vej har regeringen ikke valgt i stedet står vi med en uambitiøs finanslov der ikke sikrer trygheden og velfærden og som ikke løser de udfordringer vi har samtidig er vi i socialdemokratiet skuffede over at det ikke er lykkedes for dansk folkeparti der ellers havde lejligheden til det til samlet set at løfte velfærden mere i forhandlingerne end det er sket for når regeringens langsigtede plan kun vil sikre vækst i det offentlige forbrug på nul

alt imens der kommer flere ældre så er det alle danskere der vil mærke dårligere velfærd på skoler på sygehuse og i vores ældrepleje

ved med at sige at der jo tilføres flere midler end sidste år

så kommer vi til at mærke dårligere velfærd det er faktisk simpel logik regeringen har gang på gang gentaget at der er råd til både skattelettelser og mere velfærd men resultatet siger noget andet for pengene kan jo ikke bruges to gange når regeringen bruger vores fælles

sikrer det ikke trygheden og velfærden godt en milliard kroner vælger regeringen at dele ud til skattelettelser som der dybest set ikke

og lad os sige det ærligt det bliver ikke den almindelige pensionist eller håndværker som får mest ud af dem

de danskere der har de største indkomster selv om de største skattelettelser blev trukket tilbage for

det er utidigt og ikke fair at vores fælles råderum bruges til skæve skattelettelser men vigtigst af alt

fremtidens arbejdsmarked danmark står til at mangle cirka halvfjerdstusind

faglærte i to tusind og fem og tyve den fælles udfordring kunne

med en far eller en mor på plejehjem alle med et familiemedlem som skal igennem et krævende behandlingsforløb på hospitalet vi har været lidt mere nervøse i den seneste tid fordi regeringen har skabt usikkerhed om vores fælles velfærdsbudget helt indtil ellevte time vi har faktisk ventet på at regeringen blev enig med sig selv om at den faktisk ville stemme for sit eget arbejde utrolig nok lad mig kort skitsere hvilken vej vi socialdemokrater ønsker for danmark vi ville hellere have prioriteret velfærden vi ville have brugt midlerne til en mere værdig værdig ældrepleje til alle de ældre som har knoklet et langt liv

midler til kortere ventetid for kræftbehandling så flere kan få hurtig hjælp vi

sikret mere hjælp til sårbare unge som bøvler med psykiske udfordringer og som har brug for en ekstra støtte

have fundet midler til at styrke skat endnu mere så vi kunne genoprette danskernes tillid til vores fælles skattevæsen så man med ro i maven kan tjekke ens eget bidrag på bunden af lønsedlen og vide at alle andre også bidrager og at der bliver sat hårdt ind imod dem der snyder vores ændringsforslag her ved tredjebehandlingen afspejler de prioriteringer vi ville sikre midler til erhvervsskolerne som har så meget brug for sikkerhed og medvind for at kunne løfte deres vigtige samfundsopgave i stedet har regeringen valgt en vej hvor skolerne kan se frem til rullende nedskæringer år efter år og selv når man hævder at have reddet årets nedskæringer med en kvalitetspulje så fylder man alligevel kun hullet delvis for faktum er at der næste år samlet set bliver skåret på vores erhvervsskoler med finanslovsaftalen her ved forældre lærere og elever nu at de næste år skal stramme mere ind at man må udskyde indkøb af nye maskiner eller værktøjer og at skoler risikerer at

sammenlægge uddannelsestilbud i større byer de fleste danskere har nok ligesom jeg svært ved at se det fornuftige i at skære på erhvervsskolerne

regeringen gør de fleste ved godt at danske virksomheder allerede i dag mangler dygtige faglærte

vi skal sikre flere en mulighed for at uddanne sig både unge og gamle så vi står med flere og dygtigere faglærte i fremtiden derfor afspejler socialdemokratiets ændringsforslag her ved tredjebehandlingen at vi vil styrke erhvervsuddannelserne ikke spare på dem dansk økonomi har brug for et uddannelsesløft nu og ventetiden koster vi har ikke brug for en fortsættelse af reformer der kun sigter på udbuddet af arbejdskraft vi ved allerede nu at ethundredetusind

flere kommer i beskæftigelse i de kommende år alligevel har regeringen i flere omgange i dette efterår

forskellige nedskæringer for eksempel for dagpengemodtagere

alt imens man har haft blikket stift rettet mod egne målsætninger om øget arbejdsudbud selv om det ikke er det vi har brug for

til at investere mere i efter og videreuddannelse så det bliver nemmere for både ledige og virksomheder at investere til fremtidens arbejdsmarked så flere kan gå fra ufaglært til faglært så vi kan få flere kloge hoveder og flere kloge hænder vi ville bruge pengene på at skabe vækst og arbejdspladser med en række tiltag der kan få danske virksomheder til at investere mere investere i nyt maskineri og ny viden og i sidste ende investere mere i danske arbejdspladser både for små og store virksomheder og til gavn for danmark regeringen har fokuseret på at gennemføre topskattelettelser i forskellig indpakning det fokus ser ud til at fortsætte i det nye år mens arveafgiften for de største familieejede virksomheder i år også er blevet sænket det tiltag som ikke i tilstrækkelig grad skaber vækst

som ikke er hvad danmark har brug for desværre må jeg igen i år bruge tid her ved tredjebehandlingen af finansloven på at konstatere at regeringen ikke fuldt anerkender et bredt flertal i folketinget

bestående af socialdemokratiet dansk folkeparti enhedslisten radikale venstre og sf der samlet står bag dette i en forligskreds at regeringen ikke

indarbejder flertallets aftaler i finansloven for to tusind og atten fuldt ud er udtryk for manglende respekt for parlamentets flertal og for forligstraditionen men hvad værre er så skaber det usikkerhed om de projekter der ellers vil skabe store forbedringer af infrastrukturen og vores kollektive trafik en finanslov udgør fundamentet for vores samfund

vores ændringsforslag viser vi hvad vi ville have gjort anderledes hvis vi havde siddet med ved forhandlingsbordet vi ville prioritere

man skal for man skal også kigge på hvad det er for en kvalitet man får kan ordføreren så ikke bekræfte at hvis man ser på hvor mange penge der er blandt andet på ældreområdet så har

før været så mange penge selv om vi har fået mange tekniske løsninger selv om vi har fået telemedicin

var at løfte den ramme de midler som som kunne have været brugt på det her område jeg tror sådan set ikke at herre rené christensen og jeg er uenige om at det mest hensigtsmæssige ville have været hvis man havde levet op til det demografiske træk ikke bare i finansloven for to tusind og atten men i finanslovene så langt

er i finansloven for to tusind

meget socialt afbalanceret finanslov hvor man kan se at kerneområderne faktisk bliver tilgodeset ordføreren brugte en del af sin taletid på at omtale de ændringsforslag som

har stillet til finansloven der har jeg bidt mærke

fem hundrede og to og firs hvor man vil bruge en milliard

blandt andet på øget integration er det det som socialdemokratiet vil bruge væksten frem og fem og tyve på

et mindre forbrug i to tusind og sytten så der kan man sige at man får en del af det forærende og så ender vi under det demografiske træk

den øgede bevilling som handler om øgede om øgede udgifter

oplever jeg synes

en undertone i i ordførertalen om at

skåret ned og besparet og derfor vil jeg bare gerne

kroner ekstra til ældreplejen og at der er flere penge til kommuner og regioner næste år flere penge end der på noget tidspunkt var under den regering som socialdemokratiet havde fra to tusind og elleve til to tusind og femten hvor den kommunale serviceramme blev mindsket ærgrer det ikke lidt socialdemokratiets ordfører at vi står med en aftale der viser at vi kan prioritere kernevelfærden samtidig med at vi blandt andet sikrer nogle bedre vilkår for vores virksomheder så vi kan sikre

socialdemokratiet med deres ændringsforslag har tænkt sig at gøre for at sikre at væksten kan fortsætte for vi er vel enige om at forudsætningen for at vi har råd til et velfærdssamfund fremadrettet er at vi har erhvervsvirksomheder der er produktive der tjener penge hjem der skaber beskæftigelse hvor er socialdemokratiets svar på de udfordringer som erhvervslivet står over for for der er ingenting i de ændringsforslag eller eller i den lille pamflet

et udspil som partiet har præsenteret som er med til at sikre at opsvinget fastholdes og kan bevares

som vi tror vil være de penge der måske er

og ordføreren siger og det er vi jo fuldstændig enige i fra enhedslistens side det råderum der ligger

skal hver eneste krone bruges på velfærd på det offentlige forbrug

ikke også bekræfte at selv hvis vi gør det

råderummet så er der ikke penge nok til at velfærden følger den almindelige velstandsudvikling i samfundet

igennem årtier

ikke bekræfte at også tidligere økonomiske vismænd og andre har sagt meget klart

være en historisk lav vækst i det offentlige forbrug der vil betyde

det vil sige at når vi får computere og bedre ting derhjemme

ikke forvente at der er råd til dem så er virkeligheden ikke

at finansiere fremtidige skattelettelser da man jo ikke kan være sikker på at de penge kommer i kassen på grund af en fremtidig vækst og det i sig selv

er jo ganske usikkert så kan jeg også bekræfte at

er at holde hånden under velfærden ved at sikre

afsat penge til at kunne leve op til

som også er beregnet af finansministeriet

det samme som at kunne sige at så er der råd til at have guldbelagte vandhaner i den offentlige sektor det ville være forkert at sige blandt andet fordi vi jo alle sammen kan se at der bliver flere ældre

flere over halvfjerds år i danmark det er et udtryk for at folk lever længere og har

men det betyder selvfølgelig også at der bliver at større træk på vores velfærdssamfund især

er parat til at bruge på at sænke skatten i stedet for

råderum er skabt ved nogle reformer

skulle bruges på velfærden i fremtiden det var derfor danskerne skulle arbejde længere og have rundbarberet deres efterløn det var fordi der skulle

det er jo noget vrøvlende nonsens at sige så jeg kan kun bekræfte at det det som er sagt igennem tiden blandt andet af den daværende finansminister thor pedersen

man lavede velfærdsforliget i to tusind og seks

at nu havde man sikret at der var råd til velfærden i fremtiden man sagde jo ikke dengang at nu er der råd til at lave skattelettelser i og to tusind og nitten tyve eller hvornår blå blok nu bliver enige med sig selv om et eller

som mindsker arbejdsudbuddet

stå og tale om at der er en udfordring

være med til at løse den kæmpeudfordring som vi står med og som til syvende og sidst

den går foran produktiviteten og til sidst

det koste beskæftigelse og velstand

det er da hyklerisk at man selv fremsætter forslag som ifølge finansministeriet mindsker beskæftigelsen

nu lader vi lige det ligge jeg har brugt en temmelig stor del af min ordførertale på at understrege hvad udfordringen er der kommer heldigvis et stigende arbejdsudbud det har vi sikret gennem mange års reformer

at sikre at vi har de rigtige hænder til de arbejdspladser som opstår og det er især de faglærte det er håndværksuddannelsen det er de faglærte uddannelser vi især har det store behov for

og det løser vi jo kun hvis vi sikrer at nogle af de yderligere hænder der så kommer på arbejdsmarkedet er klar til at gå ind at tage det arbejde og det gør man ikke medmindre man sikrer deres uddannelse så det er en fornuftig investering i

som godt kan til at blive på arbejdsmarkedet det er det der er effektivt derudover har regeringen også lavet en trepartsaftale noget som

ikke selv var i stand til da det sad i regering som netop har fokus på at der kommer mere faglært arbejdskraft at man kan efteruddanne sig til to milliard kroner men hvis man virkelig tager den her udfordring seriøst handler det om at få lavet nogle arbejdsmarkedsreformer nogle skattereformer der gør at folk arbejder mere og at folk bliver på arbejdsmarkedet

er en forudsætning for at vi har de faglærte er at de rent faktisk også

at vi sikrer opkvalificering og det problem løser man jo ikke ved at give skattelettelser og da slet ikke hvis man finansierer det ved at skære ned på de erhvervsrettede uddannelser

bliver det da i øvrigt spændende at se om regeringen har tænkt sig at leve op til den trepartsaftale som man faktisk har indgået det kan

er at man viser lederskab og ambitioner på på området især fordi det jo i sidste ende koster vækst og arbejdspladser det er noget af det som vi socialdemokrater

ikke kun er et spørgsmål om at gøre det rigtige for kloden og for vores fælles miljø det er sådan set også noget som er rigtig rigtig god forretning

vi heller ikke bliver uenige om derfor synes jeg også hvis vi bare tager et lille eksempel at de nedskæringer

jeg synes egentlig at det er meget kendetegnende at vi har

togfonden hele den omstillingsproces som vores kollektive transport skal

modarbejde det synes jeg faktisk meget godt understreger den forskel

vil også have et fælles ændringsforslag senere på dagen

sammen foreslår at droppe de besparelser men vi har det også sådan i radikale venstre at vi er ligeså kede af de vedvarende besparelser der pågår på gymnasierne der pågår på seminarierne

at når vi forhåbentlig på et tidspunkt får et fælles flertal

er noget af det første vi gør at vi stopper grønthøsteren på

på vores uddannelser det

jeg oprigtig talt er ked af men også lidt undrende over for for når man hører ordførerens udmærkede tale om betydningen af

godt få den tanke at socialdemokratiet deler ambitionen om at stoppe

besparelserne på de danske uddannelser så kunne man forestille sig at socialdemokratiet måske her i sidste øjeblik skiftede holdning og

socialdemokratisk ledet regering kommer til

jo ikke stå og sige på nuværende tidspunkt men men det er helt klart at vores udgangspunkt ikke

at at vores samfund skal skal gå i en retning hvor vi ikke satser på uddannelse men for indeværende og i det finanslovsforslag som som vi har

har vi været nødt til at prioritere inden for den begrænsede ramme som

også villet sikre at der eksempelvis var råd til

løfte kvaliteten på ældreområdet løfte kvaliteten

med den begrænsede ramme som

har vi så i første omgang prioriteret erhvervsuddannelserne hvordan vi kommer til at gøre det må vi jo så se når

især uden for de store byer hvor der bliver lukket erhvervsskoler og gymnasier og hvor man jo har nedlagt langt flere stillinger end man i øvrigt har udflyttet med statslige arbejdspladser

hvis jeg hører rigtigt ikke er det der har højest prioritet

igen den nuværende regering har jo ligesom gjort hvad den kan

ikke skal herske nogen tvivl vi er imod regeringens nedskæringer på uddannelserne

det vigtigste så er det altså her og nu

udfordring men det betyder ikke at vi ikke synes at det er forkert at man skærer ned

er jo at det kan betale sig at arbejde at det bedre kan betale sig at arbejde og en af de ting der er vedtaget

kontanthjælpsloftet så når nu socialdemokratiet forsøger at gå lidt i kødet

afskaffe kontanthjælpsloftet igen

og integrationsydelsen giver blandt andet for børnefamilier

der er flere end nogen sinde som efterspørger julehjælp så synes jeg at

der er rigtig god grund til at kigge på lige præcis det område

er vi altså klar til at rydde op efter den nuværende regering

give det en overvejelse om ikke det var værd

alle de ting som socialdemokratiet her peger på med den

ikke vil tilbageføre kontanthjælpsloftet

er børnefamilier som bliver ramt hårdt af den

finansierer vi med den reserve som ligger fra jobreform en så den er fuldt finansieret og der er selvfølgelig råd til det men jeg er også godt klar over at der er et flertal i det nuværende folketing som faktisk går ind for det kontanthjælpsloft

er det selvfølgelig for at give en håndsrækning

håber at der er folk som vil være med til at rette op på de skævheder

sparede tre milliard kroner på kommunerne altså den nære velfærd i den periode

vi har lagt op til at der skal bruges en milliard kroner ekstra i kommunerne på velfærd altså på den nære velfærd

ser regnestykket faktisk sådan ud at den samlede samlede velfærd steg en lille smule mere end det demografiske træk var i samme periode men men det er jo en debat vi har haft mange gange men vi kan

vi tilfører altså vi tilfører jo penge til kommunerne men kan den socialdemokratiske ordfører bekræfte

blev der fjernet to tusind fire hundrede stillinger i den kommunale ældrepleje altså i de år hvor socialdemokratiet sad ved magten med nærværende finanslovsforslag

bliver der afsat midler til tusind nye sosu assistenter

hvis man nu skulle være ældre i det her land hvad ville man så helst udsættes for at der blev fjernet to tusind fire hundrede stillinger eller at der blev afsat midler til tusind

ændre på det blandt andet fordi man har givet nogle skattelettelser i forbindelse med dette års finanslov hvor vi vel må sige at de penge nok havde været bedre anvendt til blandt andet sundhedsområdet og

til flere indvandrere til mere integrationsindsats er de tre og tredive milliard kr der bliver brugt om året ikke nok i socialdemokratiets øjne kunne man ikke i stedet

investere de penge i mere ældrepleje er der ikke noget i vejen med socialdemokratiets prioriteringer her hvis man virkelig taler om

som vi desværre har forskellige udfordringer med i samfundet og så er det en øget social mobilitet

kan jo selvfølgelig være uenig i at der er skævheder i samfundet som man er nødt til at rette op på vi synes som sagt at det er væsentligt

lige før med herre martin lidegaard og

det er tydeligt at man ikke i det forslag man kommer med fra

nu her stopper grønthøsteren på

skal det forstås sådan at man i fremtiden

uddannelsesområdet især erhvervsuddannelserne det

eventuel kommende socialdemokratisk ledet regering gerne med støtte fra enhedslisten

nye initiativer i hvert fald så mange som muligt skulle finansieres af unge og studerende

fjernede man nogle af de meget meget vigtige rabatter der var på de unges transport og nu kan vi så læse i den nye vlak regerings regeringsgrundlag at man også forestiller sig at man skal lave en stor su reform altså først tog man og sparede på uddannelserne og så tog man rabatten på transporten og nu så også tage de unges ydelser eller i hvert fald spare på dem hvad tænker

den meget store pulje af potentielle besparelser

regeringen ikke rigtig har villet løfte sløret for fem milliard kroner i besparelser som man åbenbart forventer at kunne finansiere nogle skattelettelser med

skatteplan som måske måske ikke kommer engang

på dagpengeområdet og su området som herre

i virkeligheden er det vel lidt af et vælgerbedrag at man ikke fuldstændig klart og tydeligt fra finansministerens side har sagt

er regeringens konkrete forslag til finansiering jeg vil gå så langt som til at sige

sket i den tidligere finansministers tid altså i herre claus hjort frederiksens tid

endelig løfter sløret for hvem det er der skal betale gildet om det er de studerende

dagpengemodtagerne kan s og sf

der vil være med så stå sammen i kampen mod så store besparelser for nogle der i forvejen

den nuværende regering og dens støtteparti har

man må håbe at de får sovet godt på tingene

der ligger som ser særlig fornuftigt ud

skyld de ting man har tænkt sig at bruge pengene på

ordfører om jeg må forstå det

skattelettelser til de helt almindelige danskere som laila brauer som arbejder og som vi i venstre gerne vil give

som i høj grad mistænkeliggør mange mennesker hele beskæftigelsessystemet har jo forskellige udfordringer i den retning men det vigtigste er jo at hun kommer i arbejde og derfor undrer det mig også meget at regeringen som en del af sin finansiering af erhvervspakken har valgt

der stadig væk er fanget i kontanthjælpssystemet hvis de ikke kan få ordentlig hjælp til at komme i arbejde der er måske nogle

hjælper det jo ikke dem særlig meget at man for eksempel har givet

ret markante skattelettelser til de tusind mest velstillede danskere med

at det er utidigt og ikke fair at laila brauer skulle have lidt mere ud af at gå på arbejde

politik er at det er vigtigere at give skattelettelser til virksomheder

at laila brauer kan beholde lidt flere

kr som er den umiddelbare årlige skattelettelse og det synes jo sådan lidt underligt at det vi så snakker om er

en person som lige har fået en gevinst ud af at komme i arbejde

det vigtige her er jo at vi starter med at se på hvad det er samfundet har brug for

som kommer i arbejde og det gør vi først og fremmest ved at

investere i vores fælles uddannelse

kan ikke se at noget af det som regeringen lægger op til

men på deres handlinger jeg kom til at tænke på det i forbindelse med spørgsmålet fra fru

i de kommunale budgetter i forhold til den nære velfærd velfærden spillede jo en rolle i ordførerens tale hvis vi nu tager velfærden som den nære velfærd

velfærd som sundhedsvæsenets regionale budgetter er det så ikke korrekt

var budgetterne historisk lave inden for kommunerne og regionerne i de økonomiaftaler der blev indgået

så hvis herre carl holst synes at det det gik dårligt blandt andet i regionerne på det tidspunkt og det tror jeg der var mange borgere i region syddanmark som

så er det jo op til herre carl holst

talen udenom det var rent et faktuelt spørgsmål

sandheden er jo konkret den er ikke hvad man lover siger

som et udtryk for at man ikke tør sige sandheden jo væksten i den nære velfærd væksten i sundhedsvæsenet var historisk lav under den tidligere socialdemokratiske regering det stiller jeg bare op som et faktum i forhold til at vurdere

den spot og spe som kan komme i den forbindelse men det ændrer jo ikke på at hvis vi tager udgangspunkt i det konkrete kan man konstatere at de ændringsforslag som socialdemokratiet har

finanslov jeg synes også den er god socialt afbalanceret og den viser

vi dansk folkeparti og regeringen kan finde hinanden

har lagt stor vægt på at det skulle være en finanslov som også tilgodeser velfærdsområderne og det synes vi at vi er lykkedes rigtig godt med

forhandling hvor man finder hinanden derfor er der jo gode

der er også ting som man er blevet enige om en af de ting som vi blandt andet er blevet enige om er at

der er jo nogle mennesker som betaler topskat som har fri telefon

at flertallet af de borgere der har fri telefon faktisk i den anden ende

til fri telefon at det bliver et løngode det vil sige bliver automekanikeren det bliver tømreren det bliver andre som får mulighed for at få fri telefon

det er en aftale som vi selvfølgelig har lavet med regeringen og som vi står på mål for og synes er ganske udmærket andre ting i i finansloven

er jo budgettet for to tusind og atten og der er selvfølgelig store ting og der er mindre ting en af de ting

dem som rejser hjem blandt andet på ferie i dansk folkeparti synes vi

at man kan være flygtning i et land fordi man skal have ophold og beskyttelse og så alligevel tage på ferie i hjemlandet derfor er vi rigtig glade for at der nu bliver sat penge af så vi faktisk kan tage otte hundrede sager op bagudrettet og se på

kan være at de her mennesker har kunnet opholde sig i deres hjemland i en kortere eller længere periode og så alligevel leve op til kravet

i danmark vi ser frem til at de sager bliver taget ud og bliver

også noget i forbindelse med finansloven en af de mindre ting på det område er

har været meget presset her på det sidste

jeg rigtig glad for at det er lykkedes at få fremrykket

fgu ydelsen til produktionsskolerne så den gælder fra to tusind og atten hvorfor har det så været vigtigt for dansk folkeparti det har det fordi vi også har indgået en aftale omkring

blandt andet i den reform og derfor håber vi jo at det at vi nu har fået fremrykket den her skoleydelse gør at der

produktionsskolerne således at vi kan fastholde de lærerkræfter og de kompetencer som

på produktionsskolerne en anden ting

langt større ting er at vi har fået en permanent boligjobordning det er vi glade for nu skal vi ikke længere køre zigzagkurs

ejendom fordi det jo kan være at boligjobordningen forsvinder igen til næste år vi er rigtig glade for at regeringen meldte ud

med og at man nu kan få et fradrag op til tolvtusind kroner per voksen over atten år

det er rigtig positivt

noget som malerarbejde en af de ting

været særlig meget fokus på det bliver der nu der er sat penge af til at vi nu får nummerpladekontrol ved alle grænseovergange i danmark vi har fået sat penge af til at den bemanding der skal være også på de små grænseovergange bliver markant forbedret det vil sige at der bliver

personer samtidig

ske det nu har vi lige om lidt to årsjubilæum for den midlertidige grænsekontrol

får nogle ordentlige arbejdsvilkår for de statslige medarbejdere som står og varetager det gode job at passe på vores grænse

der nu bliver sat penge af til at vi selvfølgelig kan få lavet overdækninger

foretage den her paskontrol og anden form for kontrol der skal ske ved grænsen

vi rigtig glade for vi kunne simpelt hen ikke

sat en halv milliard af årligt og der skal man jo huske at det er en halv milliard der kommer

den finanslov i de sidste ti år

det er der selvfølgelig fordi vi lever længere

det er jo sådan at selv om man bliver ældre har man en mening om

noget som mad fylder rigtig meget jeg tror man glemmer lidt

hvem er ikke med til at holde en fredagsmiddag sammen med familien og andre hvor det med maden betyder rigtig meget det

er for en udbyder de gerne vil bruge derfor bliver der nu sat penge af fem og tyve million kroner om året til at kommunerne kan byde ind i

nogle forsøgsordninger hvor pengene ligesom følger den ældre

den ældre har mulighed for selv at bestemme

for noget mad man gerne vil have i forhold til det tilbud som kommunen har eller måske det tilbud som den lokale slagter har vi sætter også penge af til at se på hvordan

derfor går en del af de her

også til at man skal se på hvordan man kan få flere fuldtidsansatte i den offentlige sektor

timepriser og lønninger og alt muligt andet det bliver forhandlet lige i øjeblikket men udfordringen er selvfølgelig

bliver ansat på to og tredive timer eller mindre så kan det være svært at få det til at køre rundt og derfor er der nogle af de her stillinger som er svære at få besat

vi får for de her penge hvad er det vi får for de her fem og fyrre milliard

tusind og atten skal bruges på ældreområdet

kun stå og tale om at nu er der sat penge af vi vil gerne måle på hvad det er for en service de ældre oplever

får de lov til at bruge deres faglighed

oplever de pårørende at deres ældre

ser meget frem til de forhandlinger der skal være og håber

også at man kan lave noget der er bredt forankret altså hvordan

ældreområdet og

det vil sige at hvis man bruger pengene

man dygtig indeks hundrede er ene og alene en gennemsnitsbetragtning

hvor mange penge man bruger på et område og når man bruger et gennemsnitsbetragtning har man en god service

rigtig mange der oplever at hvis man kigger på kommunerne

er den bedste service det er måske bare den dyreste

så vi ser meget frem til de forhandlinger der skal være om det netop derfor er

sat penge af til at aflaste de pårørende hvilket vi er utrolig glade for

men derfor er der behov for at man indimellem får aflastet den pårørende

set ikke den demente men at den pårørende også får lov til at have et værdigt ældreliv selv om man sådan set ikke er syg

er der blevet sat yderligere penge af til området

at de penge der nu bliver sat af til området er på niveau med det der var i to tusind og seksten det er elleve million kroner højere end det var i to tusind og sytten og vi har set på det på den måde at vi

have lavet sådan en flad model hvor man havde sagt at nu har man en bund

det kontroltryk der skal være og så kunne man skrue op og ned i forhold til om man har højkonjunktur eller lavkonjunktur

jeg har også haft flere møder med blandt andet fagbevægelsen og andre om hvordan man kunne

flere forskellige måder man kan gøre det på og

hvordan kan man lave den gode måde at gøre det på så vi ikke skal have det her stop and go i forhold til hvad det er for et kontroltryk vi skal have derude men for to tusind og atten ser det rigtig godt ud der kan vi opretholde et højt kontroltryk også i forhold til det vi kalder social dumping eller lige konkurrence

det der er problemet det er jo et konkurrenceparameter hvor laveste fællesnævner kan vinde altså hvis man har dårlige løn og arbejdsvilkår

og sådan er det desværre igen i år

det umiddelbare virkningsår to tusind og atten indarbejder de

togfondforligskredsen er blevet enige om men ikke indarbejder det

egentlig godt bede om at herre rené christensen her i folketinget bekræfter at de aftaler vi er blevet enige om for eksempel

er noget som også kommer til at ske uagtet at vi har en regering

lykkedes at få den fuldt finansieret med en efterjustering at regeringen ikke ønsker at indtræde i et så godt forlig som der faktisk er lavet

elektrificere samfundet en stor del af togfonden

noget af det som regeringen er enig i så derfor igen en opfordring til at regeringen træder ind i den aftale om

regeringen heller ikke er en

af der skal jeg bare spørge herre rené christensen om herre rené christensen vil medvirke til at vi får afklaret de unøjagtigheder der synes at være i forhold til overslagsårene og og de finansieringselementer så der ikke kommer tvivl om de projekter der ligger i bedre og billigere

den delaftale der blev lavet altså del en i togfonden

der manglede så lidt finansiering der var nogle strækninger som blev lidt dyrere og der har man finansieret det fra bedre og billigere som også ligger uden for regeringen og der skal vi

så fint med togfonden dk og bedre og billigere at hvis man ikke kan indgå en

når vi har hørt socialdemokratiet også i den foregående

runde det er temmelig uklart hvad de egentlig mener om kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen men det kunne måske være lidt berigende for debatten

hvis dansk folkeparti ville komme med deres vurdering af

her som ligger i milliardklassen i forhold til integration sf har forslag

øgede udgifter i forhold til

ikke taler så meget om er hvad skal pengene bruges på i dansk folkeparti vil vi meget gerne tale om hvordan der skal være penge til velfærden fremadrettet frem mod to tusind og fem og tyve men vi ønsker

set også at tale om hvad det er pengene skal bruges på

herre hans andersen kom med et strålende eksempel det kneb gevaldigt med at få et svar fra den socialdemokratiske ordfører derfor er jeg bare optaget af at dansk folkeparti står ved kontanthjælpsloftet

men jo også at vi har en fælles forståelse

at sikre at næste element af jobreformen er at være med til at sikre at det i højere grad kan betale sig at yde en ekstra indsats og at dem der er på arbejdsmarkedet

en mulighed for at få en øget gevinst ved at gå på arbejde

fald kun en lille øget gevinst og så skal man jo altså huske

en hel del som er undtaget fra det her loft og det er blandt andet børn og ungeydelsen og så videre

er ikke et loft der rammer børnefamilier og andre

for mange milliarder kroner på uddannelse

det kommer til at betyde fyringer på gymnasierne det kommer til at betyde større hold det kommer til at betyde nedlæggelse af uddannelser det gælder erhvervsuddannelser det gælder

pædagogstuderende det gælder sygeplejerskestuderende det gælder hele vejen rundt da vi havde åbningsdebatten herinde

sagde herre kristian thulesen dahl

var meget optaget af at sikre økonomien i erhvervsuddannelserne og han lovede at det ville man kigge på men faktum er jo at der ligger besparelser på erhvervsuddannelserne næste år på hundrede million kroner vi har jo stillet et ændringsforslag sammen med resten af oppositionen

nemlig at sikre økonomien for erhvervsuddannelserne så man ikke skal ud og fyre til næste år

meget højt niveau da man jo tidligere havde rigtig mange elever fordi der var et uddannelsespålæg og ikke nogen adgangskrav til

det er der i dag heldigvis vil jeg gerne sige

men det gør jo også at kundegrundlaget altså

to procent og se på hvordan vi fremadrettet skal gøre det der vil jeg gerne sige at

ønsker vi at de to procent skal fjernes men vi ønsker

set også at vi skal have en kvalitet i erhvervsskolerne

tanker her i løbet af i dag og stemmer for det ændringsforslag som kan

så vil dansk folkepartis finanslovsaftale her betyde markante forringelser af vores erhvervsuddannelser

betyde at man fratager nogle unge mennesker muligheden for at få en uddannelse som virkelig er det vil gøre en stor forskel i deres liv i forhold til hvilken indtægt de kan få hvilken fremtid de kan få

det der er på spil her når dansk folkeparti sparer på erhvervsuddannelserne sammen

nej spøg til side selvfølgelig påvirker det da skolerne

nu skal de finde et væsentlig mindre beløb så de budgetter de har lagt for to tusind og atten bliver nemmere

den største udfordring for skolerne i øjeblikket

ikke besparelserne på to procent den største udfordring i øjeblikket er faktisk at for få elever der vælger erhvervsskolen til jeg vil bare sige at de elever der skal vælge

er lagt for to tusind og atten de står og kigger på hvad er chancen for at jeg kan gennemføre en uddannelse hvad

når vi nu ved at der fremadrettet kommer rigtig rigtig mange klimaflygtninge og der er allerede

mange klimaflygtninge hvordan det så kan være at dansk folkeparti ikke er med til at presse mere på således at regeringen kommer til at føre en mere grøn og klimavenlig politik både her i danmark som foregangsland men også

vi har netop nu sammen med regeringen indgået en aftale om boligjobordningen

jo kan se at den private husholdning nu får mulighed for at energirenovere og andet så jo det grønne fylder jo også noget

være grøn handler jo ikke kun om at give tilskud til eksempelvis vindmøller det handler også om hvordan vi hver især som enkeltindivider opfatter og

er derude og der betyder det også noget hvordan vores boliger er opvarmet hvordan vi har isoleret vores bolig og så videre så jo

energirenovering væk men det er jo ikke korrekt

i grøn energi sådan som vi gerne vil have ja togfonden dk bakker vi jo fuldstændig op om men jeg synes det er problematisk at dansk folkeparti som har så stor magt over regeringen ikke er med til at presse

det er jo folketinget der skal lave rammerne for at vi som befolkning har har let ved at

hvor mange der havde brugt de her grønne tiltag så

der kan vi jo se at tilbagebetalingstiden og dermed også

besparelser på uddannelse til fordel for prioritering af nogle ting som folk måske synes kigger lidt mere tilbage end end frem og

innovativt og det er det der handler om det ridende politi som ikke blev nævnt i talen men

står bla at med indsættelsen af det ridende politi

kan hestene medvirke til at deeskalere en farlig situation ved at tale med folk og fungere som mægler og altså det her med talende heste er der da utrolig meget

der skal bruges mennesker i sundhedssektoren der skal bruges mennesker i

gange gør sig overvejelser over hvor alle de mennesker

rigtig glade for at det ridende politi nu bliver genindført

andre lande og blandt andet i sverige har man stor glæde af at have det ridende politi

heller ingen tvivl om at det ridende politi også er imageskabende

løse det med de redskaber i udstyrer dem med men men selv om man så får gang i de talende heste

rundtomkring så er det jo stadig væk sådan

hvis virksomheder mangler arbejdskraft så er det bare ærgerligt hvis plejehjemmene mangler ansatte så er det bare ærgerligt for de ældre og hvis politiet mangler ryttere til det ridende politi så er det også bare ærgerligt for vi er dem vi er hvordan skal man løse udfordringen med manglende arbejdskraft

skal ud på den der lange lange rejse altså hjælpe dem i deres nærområder i stedet for at tro og påstå at det skulle være den bedst kvalificerede arbejdskraft man får til danmark det er ikke den bedst kvalificerede arbejdskraft det er mennesker som har haft en lang rejse til danmark og det er ikke dem der er behov for

er forskel på hvad vi prioriterer at bruge pengene på

at de massive historiske skattelettelser vi hørte om ikke blev til noget den her gang

sammen med dfs profil at man har lavet en erhvervspakke hvor

befolkningen får under to hundrede kroner og de rigeste tusind får næsten

fri telefon eller eller fri it men det er sådan

har fri telefon der betaler topskat og det vil så sige

de skattelettelser som ligger i de aftaler der

finansloven har en klokkeklar skæv profil

hans kristian skibby har sagt at man må tage

med det søde

støtteparti dansk folkeparti der har nogle prioriteter

har vi fundet hinanden og jeg vil gerne sige at vi kan stå på mål for alt der står i den her finanslov

dansk folkeparti har haft men vi har selvfølgelig justeret det så vi kan stå på mål for det både i forhold til erhvervspakken men så sandelig også i forhold til de andre ting som er kommet i finansloven

ældreområdet nu bliver løftet og for første gang i ti år har vi det største beløb nogen sinde blandt andet til

og firs milliard kr penge som ryger ud til noget vi alle sammen gerne ville spare hvorfor i alverden går dansk folkeparti med til at skære på arbejdstilsynet igen næste år og igen i 2019 fjorten stillinger ryger der næste år seksten stillinger ryger der i

hvad er meningen med det når vi har fået tilsagn fra herre bent bøgsted og

mere til området end der var i to tusind og sytten hvis man kigger på de tal der var for to tusind og femten og det er nok det tal som man går ud fra

store puljer som toppede i to tusind og femten

det niveau der bliver i to tusind og atten er højere end det der var i to tusind og sytten

set helt enig i den første del af ordførerens indlæg her

et ordentligt arbejdsmiljø for dem der er derude og selvfølgelig også fordi vi skal have en ordentlig og fair og lige konkurrence

seksten stillinger i to tusind og nitten det kan man ikke komme udenom det står i jeres eget materiale det har dansk folkeparti lovet at de ville forhindre i hvert fald de to næste år det har man ikke gjort

er

kun tager

der

at

hundrede million kroner

og halvfjerds million kroner

komme

akutlægehelikopter

trygge rammer for børn med livstruende sygdomme bedre sorgorlov for begge forældre en bedre hpv vaccine og styrket genoptræning med

folkeparti har med de seneste finanslove prioriteret ældreområdet ganske betragteligt og denne indsats fortsættes med næste års finanslov

milliard kroner i ekstra løft i antallet af varme hænder mere frit valg styrket indsats mod plejepersonalets sygefravær aflastning af pårørende

for der er ikke en en til en sammenhæng mellem ressourceforbrug og den oplevede kvalitet vi skal være bedre til at lære af det gode eksempel og det arbejde vil vi fortsætte i de kommende år det er en del af

at regionernes og kommunernes servicerammer øges næste år modsat eksempelvis kommunernes serviceramme

de servicerammer løftes næste år vi ønsker en konsekvent udlændingepolitik hvor dem der kan også bidrager

etablerer et hjemrejsecenter hjemrejsecenter

med indsatsen i verdens brændpunkter vi afsætter det højeste beløb nogen sinde to milliard kroner næste år til humanitære indsatser i nærområderne vi skal styrke trygheden i danmark og derfor prioriterer vi med finanslovsaftalen en markant styrkelse af dansk politi et løft

over de kommende år vi frigør betjente fra transportopgaver til synligt politiarbejde vi øger optaget af betjente på politiskolen til et niveau langt over hvad den tidligere socialdemokratiske regering præsterede vi sikrer en større indsats mod bandekriminalitet ungdomskriminalitet cyberangreb og der er økonomisk dækning til at hæve straffen for grov vold

er hjemme og straffen for digitale sexkrænkelser den største økonomiske prioritering er dog skattevæsenet for det kræver at der er tillid til vores skattevæsen siden sidste folketingsvalg er der afsat over ti milliard kroner til at styrke skattevæsenet både for at få pengene i kassen men som sagt også for at sikre at der er tillid til at alle betaler den skat som de skal for tillid til at alle betaler den korrekte skat er vigtigt det er kun rimeligt og det er altså også kun fair over for alle de borgere og virksomheder der overholder de fælles spilleregler

som

den situation at

og nitten tyve

syttentusind stillinger

når

igen er

på mange år

næste år

noget vi

som vi har hørt i den her der skæres dybt i vores uddannelser af det vi skal leve af i fremtiden

som ib fra malling siger det er ikke rimeligt

danmark er jo

der bliver betalt mere i skat bankerne betaler bugnende overskud til deres aktionærer og eksporten boomer

til de dygtige sosuer pædagoger og sygeplejersker som arbejder for vores velfærd

vi uddannelse og i grøn omstilling vi

af sygdom og arbejdsløshed og til at sørge for et godt arbejdsmiljø for dem der er i arbejde

regeringen ikke de

gode tider på at få genoprustet vores velfærdssamfund efter krisen

man manisk besat af at sænke skatten

skatten for dem der har nok i forvejen

skatterabatter til dem der har mest de rigeste familier har fået nedsat deres arveafgift luksusbilerne er blevet billigere og det fortsætter med den finanslov vi debatterer

en såkaldt erhvervs og vækstpakke som giver store skatterabatter til danske virksomheder

jeg har spurgt skatteministeren hvem får glæde af den skatterabat

heller ikke

får vi nogen glæde af det nej den eneste gruppe der får glæde af den her skatterabat tilhører gruppen af de ti procent rigeste danskere

der løber med den helt store gevinst

og skævheden gælder jo alle de skatterabatter der er med i den her

så

regeringen ad

for

det er et godt princip at det er brugeren der betaler men storebæltsbroen har udviklet sig til en pengemaskine når prisen lige pludselig langt

ikke noget godt argument for at bilister på storebæltsbroen skal betale mere i skat end alle andre så nu sænker vi prisen for at krydse storebælt med fem og tyve procent til gavn for de mange pendlere og virksomheder som er afhængige af at bruge broen hver dag det er et rigtig godt element som vi har arbejdet for i mange år

den såkaldte udligningsskat man straffede simpelt hen borgere som havde sparet meget op til deres alderdom med en ekstraskat det har vi hele tiden været stærkt imod fordi vi da skal tilskynde folk til at spare op så de kan tage vare

også når de

med aftalen hæves koblingsprocenten for fri og privatskoler igen i år med finanslovene for to tusind og seksten og sytten er koblingsprocenten allerede blevet hævet fra en og halvfjerds til fem og halvfjerds

tilskuddet er målrettet elever med særlige behov vi

jeg har meget svært ved at se at friskolerne skulle være skyld i dårligdommene i en reformramt folkeskole

ikke oplever at det offentlige tilbud er i orden problemet er ikke at fri og privatskolerne leverer en

grunden til denne udvikling er jo nok politisk snarere end ressourcemæssig modstandere af en højere koblingsprocent fremfører ofte at friskolerne kun tager børn af velstillede forældre det hænger bare ikke særlig godt sammen med at eleverne på friskolerne socioøkonomisk ligner eleverne i folkeskolen fuldstændig

der er tværtimod et privat og friskolesystem som løser en vigtig samfundsmæssig opgave med finansloven understøtter vi at de i stadig større grad kan hjælpe de svageste

enkelt

at de mennesker

jamen

i

år

super

skal

en ny

vi lige præcis ville

er rigtig vigtigt at

lige en

af den seneste økonomiske redegørelse fremgår det klart at danmarks største økonomiske udfordring i de kommende år er manglen på kvalificeret arbejdskraft uddannelse er en stor del af svaret på den udfordring men der er også andre svar

virksomheder at tiltrække kvalificeret arbejdskraft udefra når den ikke findes herhjemme og vi har brug for at sikre at alle danskere kan og vil bidrage og her vil jeg faktisk gerne rose regeringen for den trepartsaftale der er indgået for at fremme integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet den aftale har givet resultater det er ikke nogen hemmelighed at vi fra radikal side stiller os stærkt kritisk over for de dele af regeringens udlændingepolitik der går den forkerte vej og peger tilbage men vi glæder os over at hver tredje af de flygtninge der kom to tusind og femten nu er i arbejde og kan forsørge sig selv og deres familie vi glæder os over at vi sammen har fået vendt logikken så vi starter med tilknytningen til arbejdsmarkedet og derefter følger med andre indsatser

når polakker og rumænere vender hjem og tager job i deres

og kan være med til at sikre at dansk økonomi holder sig i et godt spor derfor skal jeg skjul på at vi fra radikal side

netop risikerer at blive den trepartsaftale som regeringen har indgået med lønmodtagere og arbejdsgivere om et bedre integrations og uddannelsesforløb for flygtninge regeringens meldinger har ikke været specielt klare og man kan få det indtryk at i hvert fald dele af regeringen godt kunne finde på at slagte trepartsaftalen

det der skal til for at få dansk folkeparti om bord i større skattelettelser det ville ikke bare

fællesskabet det ville også være en kæmpe økonomisk udfordring

regering løber fra en aftale få måneder efter at den er indgået

finansministeren direkte hvis han har tid

at han senere i dag vil garantere folketinget at den trepartsaftale som regeringen har indgået med opbakning fra et bredt flertal i folketinget naturligvis står ved magt og at regeringen ikke vil inddrage den i de kommende forhandlinger med dansk

vi

hånd

ikke

se sig om efter private alternativer

er jo regeringens udtalte ønske det står i hvert

til flere velfærdsområder vi vil konkurrenceudsætte

højere kvalitet og lavere

flere private udbud trods de mange private konkurser i dag kunne vi læse

vi på vej mod konkurs nummer halvtreds

kroner alene på erhvervsuddannelserne

at sikre et grundlæggende ordentligt uddannelsesniveau

mens de tusind rigeste får knap firstusind kroner ud af det

i verden er at bevare verdens højeste skattetryk og nogle af verdens højeste offentlige udgifter velfærd er ikke at staten får lov at beholde flest mulige af vores penge og bruger dem for os velfærd er i mindst lige så høj grad at man får lov at beholde lidt flere af sine egne penge at man får lov at høste frugterne af at gå på arbejde at man kan finde glæden ved at arbejde hårdt og få noget ud af det uden at staten tager alle pengene

er for høje i danmark skatterne er for høje og vi arbejder så godt vi nu kan og med respekt for flertallet for at sænke dem og det er vi stolte af danmark kunne blive et meget bedre land hvis vi kunne komme af med den misforståelse at vi er bedst stillet ved at staten sidder på hele samfundet og alle vores penge vi kunne blive meget rigere hvis vi sænkede skatterne og gjorde det mere attraktivt at gå på arbejde og drive virksomhed her i landet

så betale for skattelettelserne det kan vi blandt andet gøre ved at stramme udlændingepolitikken vi ved ikke hvor meget indvandringen samlet koster danmark men i norge har man beregnet at prisen over en livstid for en gennemsnitlig ikkevestlig indvandrer er over tre

altså meget dyrt det er ikke særlig begavet at forsøge at løse problemerne i mellemøsten og afrika ved at flytte millioner af mennesker til vesteuropa og sætte dem på overførselsindkomst heroppe

et spørgsmål om at det er en dårlig løsning vi skal selvfølgelig løfte vores ansvar over for verdens elendighed men løsningen er ikke at flytte den til danmark

de kommer fra alle mulige andre lande og bliver drevet mod danmark ikke af borgerkrigen i syrien men af ønsket om at få del i vores velstand det kan vi ikke tilbyde til så mange mennesker vi er nødt til at skærme os lidt af for de strømme af indvandrere hvis danmark skal bestå som det velstående og sammenhængende land

så

enkle

jeg er nødt til at

at

om

og

en

har

der

holde ind ved vilhelmsborg kro og ringe efter hjælp en time senere

hospitalet i skejby i dag er claus så hjemme igen

i øvrigt lige genvalgt som byrådsmedlem i struer kommune i to tusind og seksten fik cirka tre tusind seks hundrede danskere hjælp

hjælp i form af en af landets tre akutlægehelikoptere der i dag er i skive ringsted og billund nu får vi en fjerde akutlægehelikopter til nordjylland

klar forøgelse af trygheden for de danskere der bor i nordjylland men også for de mange andre der får gavn af at vi nu frigør kapaciteten

det er de færreste danskere der har brug for en akutlægehelikopter

mange der har brug for et godt sundhedsvæsen i løbet af året og derfor betyder et godt sundhedsvæsen rigtig meget

udvalget omkring det nære og sammenhængende sundhedsvæsen så blandt andet flere ældre og mennesker med kroniske sygdomme kan få en bedre og mere sammenhængende behandling

milliard kroner over de næste fire år det er

tusind flere sosu assistenter i kommunerne til at sikre en bedre og mere værdige pleje for vores ældre

med en forsøgsordning blandt andet med madservice

ældreplejen i dette års finanslov

afsat midler til en klippekortordning og til at renovere og etablere køkkener rundtom på landets plejehjem klippekortet giver frihed til at den enkelte kan vælge de oplevelser som man måtte efterspørge jeg så på

det som vi gør i hverdagen som måske er banalt men det betød rigtig meget for den gruppe pensionister at de kunne vælge selv at tage på udflugt hjælpen til at etablere køkkener betyder også

på birkebjergcentret i næstved faktisk har mere

taget imod og fået gavn af puljen som ældreministeren har delt ud af

vi sætter fokus på kvalitet og effektivitet vi er især optaget af at skabe bedre arbejdsmiljø

bedre muligheder for fuldtidsstillinger i ældreplejen

det er

mødes

det vil jeg gerne

i

den

få noget

os

ser at det

siger at

man ser

og får

fem milliard kroner i to tusind og fem og tyve

at har

med

af finansministeren de er

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer

og tre og halvfjerds af finansministeren

det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer

der stemmes om ændringsforslag nummer en hundrede

der stemmes om ændringsforslag nummer

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer

af finansministeren de er vedtaget til §

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og

forslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer

de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer

af finansministeren de er vedtaget

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer

af finansministeren de er vedtaget

de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer

der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og

forslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer

af finansministeren de er vedtaget til §

om ændringsforslag nummer fire hundrede og fire og

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og ni og

som forkastet det er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og

de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og

som forkastet de er forkastet

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og seks og

af finansministeren de er vedtaget jeg betragter ændringsforslag nummer fem hundrede og

som forkastet det er forkastet jeg betragter ændringsforslag nummer fem hundrede og

forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede

ændringsforslag nummer fem hundrede og en og firs af

hverken for eller imod stemte forslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og

der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og

og halvfems

af finansministeren det er vedtaget

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer seks hundrede og

til §